retsudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende folketingets ombudsmands beretning for året totusinde og fjortende betænkningen og indstillingen vil fremgå

som opfølgning på handlingsplanen fra topmødet

migration og samarbejde mellem eu og afrikanske lande hvor danmark i øvrigt meldte ud at vi vil bidrage til trustfonden med seks million euro svarende til fem og fyrre million kroner

lanceret trustfonden for at hjælpe afrikanske lande

at sikre stabilitet og udvikling og derved undgå at unge og ressourcestærke borgere søger væk fra afrika mod

altså ikke er asylansøgere og heller ikke har legal adgang

er brug for en bred række af indsatser og initiativer for at modgå den migration vi ser i øjeblikket derfor skal trustfonden både

og imødegå de underliggende årsager til andre former for migration indsatser i områder der grænser op til kriser og konflikter for eksempel i nærområdet til afrika vil derfor være et af fondens områder men fonden står ikke alene og skal ses som et vigtigt bidrag til den række af initiativer der allerede er gennemført

af eu de enkelte medlemslande og andre donorer

nordafrika det gælder for eksempel

med hvor mange midler der konkret er i lige præcis den her fond

står og falder med at vi bruger de rigtige værktøjer

og i nærområderne både i nordfrika men selvfølgelig også

seneste uge diskuteret

efterlyst at regeringen

bliver mere konkret i forhold til hvordan

mangler jeg måske nogle lidt mere konkrete håndslag på hvad

jeg tilladt mig at stille dette spørgsmål fn har

den humanitære krise som eksisterer

omkring nærområderne til syrien

stigning i de midler som danmark bruger på humanitær bistand

en firedobling af indsatsen i i trustfonden kunne ministeren ikke

midlerne til trustfonden på eu niveau og

sikre at vi får en stigning i de midler som

man sørger for at der skabes udvikling at vi igennem bistand og støtte til landene

uddannelse sikkerhed sundhed

og så er der frihandels og vækstsporet altså der

skabt nogle arbejdspladser nu spørger herre jeppe bruus til den humanitære ramme vi har i finansloven for to tusind og seksten

afsat i to tusind og femten vi har her i løbet af femten siden regeringsskiftet

at vi kommer rigtig langt op i forhold til

er også det udviklingspolitiske og det vækst og frihandelspolitiske redskab der

er væsentligt i forhold til hvor højt det humanitære forbrug bliver i to tusind og seksten kan jeg lige så lidt som herre jeppe bruus gætte på hvor meget det bliver

udviklingsbistand ved at den humanitære

øger med alt det der ikke bliver til noget hvis der er projekter der ikke forløber korrekt eller

kan sige at endemålet for hvor stort

bliver afhænger af hvor mange projekter der ikke bliver til noget men hvor højt det starter afhænger af hvad

jo

beløbsmæssigt svarer det til seks og firs

seksten stigende til tre hundrede og seks og tredive million kroner

nitten det synes jeg er den rigtige måde

om beløbene

da andelen af kulturbevillingerne der ligger uden for hovedstaden udgør en og fyrre procent

at det er tre hundrede og seks og tredive

sød musik i mine ører fordi jeg

i to tusind og seksten stigende til tre million kroner i to tusind og nitten er det så et udtryk for at det teater

har fået bedre mulighed for at leve op til ministerens smukke intentioner om at lave bedre og mere kultur uden for hovedstadsregionen

også tage sønderjyllands symfoniorkester som for nylig var på besøg

enormt flittigt orkester som optræder i det sønderjyske til stor glæde for borgerne der får de bedre eller får de ringere vilkår for at leve op til

jeg har omprioriteret de såkaldte kulturaftalemidler til fordel for

at aarhus bliver kulturhovedstad og jeg har henstillet til kunstfonden at man i fremtidige indstillinger har en mere alsidig fordeling af medlemmerne

for den del af danmark der ligger uden for hovedstaden og hvis så spørgerens parti ville være så venlige også at

radio måske kunne sprede sig lidt mere

galt i halsen da jeg kunne konstatere

det hænger jo i høj grad sammen med at den underskov af institutioner som skal bære ekstra initiativer på

er til stede i det nordjyske jeg spørger igen ministeren hvilke initiativer vil ministeren

at ministeren også gerne vil gøre noget mere for talentet

symfoniorkester vil få bedre vilkår for at pleje det talentarbejde som vi jo gerne vil have på kulturområdet når man nu om jeg så må sige løber med pengene det er jo det der er situationen og det er den virkelighed som symfoniorkesteret og masser af andre kulturinstitutioner kommer til at sidde i efter regeringens barbering af

optager mig meget

jeg mener vi må finde nogle løsninger på det både på kort sigt og på lang sigt men indtil videre er

det jo altså to procent

seksten dem kan man leve med så har vi tid til at tænke os om med hensyn til hvad vi gør på længere

museet vil droppe

jeg syntes ikke det var klogt og jeg

tidspunktet var klogt men

oplysning fra museet at man faktisk har besluttet at satse på de faste udstillinger og når man satser på faste udstillinger også om dansk vestindien så er det fordi man derved udnytter ressourcerne bedre

vi markerer fortsat hundredåret for overdragelsen af øerne til usa det er et vigtigt historisk kapitel nationalmuseet vil fortsat markere hundredåret både digitalt og gennem fornyelse af den faste udstilling og både på forsknings og samlingsområdet har nationalmuseet også planer i forbindelse med hundredåret man har digitaliseret og tilgængeliggjort

hundrede vestindiske fotografier man er i gang med en stor gennemgang af den vestindiske samling så oplysninger om den kan tilgængeliggøres online der er planlagt et phd projekt om den såkaldte præcolumbianske samling fra øerne

museets samling og så samarbejder man i øvrigt med vestsjællands museum om en plancheudstilling som skal vises på øerne

så den aflyste særudstilling udgjorde med andre ord kun et enkelt element i museets planer meget andet kører som planlagt men det bliver altså faste udstillinger i stedet for

de vestindiske øers begejstring for relationerne

danmark derudover er der også et fint samarbejde mellem uddannelses og

og det ville være lidt ærgerligt hvis ikke danmark kan følge det ordentligt til dørs at vi har et markant jubilæum jeg står her med en fin pamflet om skolernes samarbejde med de vestindiske øer det er jo en del af den danske kulturarv så jeg var godt tilfreds med at ministeren nu giver udtryk for at man finder vej alligevel men er der også muligheder for at staten tager del i

rigsarkivet markerer også hundredåret gennem den igangværende digitalisering af arkivalier fra den danske tid på øerne

jeg vil gerne tilføje at det er rigtig interessante papirer som man kan studere

i rigsarkivet jeg har selv haft en skuffe ude og set kvitteringer i forbindelse med slavehandel osv som virkelig illustrerer hvad det

at

niveau væsentligt over målet om en og firs procent rettidige tog i femten i september måned tog kunderettidigheden ganske enkelt et markant dyk det er fuldstændig rigtigt udfordringer i ugerne med lav rettidighed skyldtes ifølge dsb og banedanmark mange samtidige forhold

været lokale hastighedsnedsættelser løvfald og problemer med nogle af togene på banen dsb og banedanmark har sammen arbejdet på at forbedre rettidigheden en taskforce med trafikale ledere og specialister fra både dsb og banedanmark blev nedsat og gruppens arbejde har udgjort et væsentligt bidrag til at køreplanen på svendborgbanen nu igen

har således i oktober måned rettet sig så den igen ligger over de kontraktkrav som den tidligere regering fastsatte det samme gælder for de to første uger af november i uge fem og

på godt to og firs procent og en samlet operatørrettidighed på cirka fem og halvfems procent dsb leverer altså nu igen en rettidighed på svendborgbanen som ligger over kravene i den kontrakt

hvor der er flest mennesker der skal med toget og

togafgange der er knap så mange forsinkelser når når toget kører en gang i timen det er måske ikke så

har været en lang række forskellige ting der har jo været indsat mange forskellige tog og ud over de almindelige desirotog

gennem de sidste otte år

problemer med signalerne

er fint at der lige er en måned hvor det går godt men når det i september og oktober står så grelt til er der så ikke behov for nogle mere grundlæggende

ja

har fået lokoførerne til at komme med nogle forslag til hvordan man kunne gribe det anderledes an og der siger de at det er banedanmark der

godkende om man må gøre det på den måde for eksempel

køre toget helt til svendborg uden at standse ved stenstrup syd og svendborg vest hvilket ville gøre at man kunne få de mange passagerer der skal til svendborg frem i tide eller næsten i tide og dem der skal til svendborg vest og det er jo gymnasieelever og elever til

det var én mulighed der er også nævnt muligheden af at flytte

at man kan køre helt til svendborg vest i dag er det

et trinbræt og så må dsb ikke køre

må ministeren vel tage initiativ til at banedanmark og dsb finder en løsning

procent holder sig under det som som

men i virkeligheden er så store og betyder at

ikke kommer til time på gymnasiet

den her problematik som jeg håber at ministeren

man ville tage konkret stilling til nogle af de løsningsmuligheder

få en gennemgang det er ikke noget jeg har været opmærksom

indikerer at vi skal have kigget på de sager jeg vil sådan set bare sige til spørgeren at jeg tror det kunne være nyttigt hvis spørgeren at diskutere det her lidt igennem for at finde ud af

som er udarbejdet af en europæisk arbejdsgruppe som rådgiver eus kørekortkomite den europæiske arbejdsgruppe har arbejdet ud fra forskellige trafiksikkerhedsfaktorer og har konkluderet at de trafiksikkerhedsmæssige risici ved at give personer i behandling med epilepsimedicin adgang til at køre lastbil er betydelig større end risiciene ved de samme personers kørsel med personbil der er særlig to forhold der gør sig gældende i den sammenhæng for det

lastbilchauffører sig langt mere i deres køretøj end almindelige bilister for det andet er ulykkerne typisk langt mere alvorlige når en lastbil kører galt men igen vil jeg sige

spørgeren henviser til og jeg har også læst spørgerens

bruge lidt tid på sammen

af om det er noget vi på dansk jord om man så må sige kan gøre noget ved eller om det er noget vi skal rejse i eu men jeg er altså helt åben over

det op med det famøse overimplementeringsudvalg altså om det er en af de sager

skal gå tilbage til eu systemet og sige at her føler vi at man er gået for langt

analyse i regeringsgrundlaget har vi så peget på at vi også ønsker at igangsætte en undersøgelse

af en ny midtjysk motorvej på strækningen give billund lunderskov den strækning har nogle interessante perspektiver der vil kunne bidrage til at aflaste trafikken på e45 blandt

den berører ikke i samme omfang de naturskønne områder ved

skal analyseres nærmere i det videre arbejde i den grønne

efter samtaler med med det lokale erhvervsliv sige at de er meget interesseret i

lokal betydning for et område som ministeren og jeg jo begge kender kender godt ministeren af alle bør

det er derfor jeg rejser det jeg forstår

i regeringsgrundlaget beslutter sig for

det man lægger op til være en tilkobling til e45

og haderslev det vil ubetinget

fordele for det sønderjyske område erhvervslivet og borgerne der ligesom det må man antage i højere grad

vil aflaste den den trafik der kan være heftig omkring

at finde ud af hvad grunden egentlig er til det så ministeren må gerne svare på om han ikke er enig i at det ville være til større gavn for sønderjylland hvis der var en tilkobling til e45 og begrunde hvorfor man har valgt

undersøge så hvorfor er det at regeringen ikke undersøger strækningen til bunds og dermed lægger

øst om billund skal den vest om billund hvordan kommer den til at se ud det er alt

noget vi undersøger når så man skal finde ud af hvordan den endelige strækning skal se ud

de analyser der er lavet både strategiske analyser

der bliver lavet her og i øvrigt skal det bero på

vil da håbe at man kan finde en god løsning jeg ved nok hvad

er så meget der kunne undersøges det mener

der også til e45 og det er

fire fem måneder og der er det nok lidt ærgerligt at man har brugt flere kræfter på vejene hvis man går så meget op i dem derimod brugte man jo næsten alle pengene på kollektiv trafik og togfonden

elektrificeret endnu og indtil det sker er der fortsat brug for me lokomotiverne så vi mangler jo ikke elmateriel lige nu og her set i lyset af ic4 skandalen er vi nødt til at være helt sikre på at vi nu får købt de rigtige tog dsb arbejder derfor på en samlet materielplan der skal munde ud i en overordnet plan for fremtidens indkøb af tog

det vigtigt for mig at arbejdet med togindkøb sker samlet og ikke med sideløbende indkøbsprocesser nu er det sådan at spørgerens parti jo har indgået en aftale med dsb der skaber råderum til finansiering af nyt elmateriel i aftaleperioden så hvis dsbs samlede materielplan viser at det vil være en god idé at investere i nye ellokomotiver

det kræver blot at den eksterne kvalitetssikring kan godkende beslutningsgrundlaget

plan vi lavede i øvrigt i et bredt samarbejde i folketinget hvor vi satte penge af over fire hundrede

at at få skaffet de her

ministeren hvis det er sådan at vi kommer til

skulle køre med meget forurenende diesellokomotiver i længere tid end højst nødvendigt altså jeg går ud fra at ministeren er opmærksom på

udleder partikler som er særdeles sundhedsskadelige

da gerne gøre opmærksom på at da vi havde regeringsmagten og mens vi

hånd om det her og sætte penge af var blandt andet

meget ihærdig med at problematisere

der er en meget meget stor risiko for at man kan få lungekræft blærekræft og hjerte kar sygdomme

den beslutning regeringen tager nu udskyder indkøb

fremgår det faktisk af tillægskontrakten og det er den jeg har indgået med dsb den lille del af det endvidere vil dsb skulle forestå udbud og indkøb af første delleverance af de kommende nye tog såfremt dsb’s oplæg hertil kan godkendes af den eksterne kvalitetssikring og tiltrædes af et flertal i folketinget

tager tre hundrede million kroner ud af dsbs økonomi minister er der ikke samlet set et mindre råderum til at løse det her problem

forurenende diesellokomotiver

prototype til en form for spoiler der kan sørge for at udstødningen blæser væk fra vognene en ny katalysator forventes at kunne mindske udledningen og der arbejdes med følgende tiltag på motoren nye stempelringe og forringe ombygning fra mekanisk til elektronisk indsprøjtning forbedring af start og

tak

med ni milliard kroner de beregninger fremlagde finansministeren i forbindelse med finanslovsforslaget vi vil foretage et serviceeftersyn af togfonden sådan som vi har annonceret i vores regeringsgrundlag der er ikke fastsat en endelig tidsplan hvilket jeg

allerede har oplyst herre rasmus prehn om skriftligt på baggrund af det serviceeftersyn vil vi tage en drøftelse med folketingets partier og hermed tager regeringen netop ansvar for fremtidens jernbane og herunder for at pengene passer med de

tusindvis af togpassagerer der ser frem til at få en bedre service på på jernbanen et svar på hvornår

i gang med de her ting nu havde vi jo lige før et spørgsmål

at skifte til ellokomotiver fordi vi ved at partiklerne i diesellokomotiver

de kan give lungekræft blærekræft og andet og ministeren gav i sit svar dér udtryk for at han så sandelig også mente at det var en rigtig god idé at man fik skiftet til elektriske tog der er det jeg ikke kan forstå at

gå videre med det her så vi ved hvornår vi kan komme videre med den elektrificering af jernbanenettet som

vi har skreget på i mange år som jeg husker det startede man første gang med at tale om elektrificering af jernbanen i nitten ni og halvfjerds da var jeg seks år gammel det er nogen tid siden og vi burde jo for længst have elektrificeret det danske jernbanenet skulle regeringen ikke til at være lidt mere ambitiøs på det her område

et forslag vi har lavet et forlig vi har skrevet et brev hvor vi siger hvis i ikke

gøre herfra vi er meget gerne med til at finde løsninger

nu skulle ske noget på jernbaneområdet nu skulle være om man så må sige synkrone med den tid vi lever i fordi vi havde nogle tog der på mange måder mindede om

ske noget og når regeringen ikke vil melde ud

må det da alt andet lige betyde at vi kommer til at vente endnu længere på elektriske tog så kan ministeren ikke bare

altså bliver det i år eller bliver det først

af muligheder hvis det er rigtigt hvad regeringen siger

eller handler det her i virkeligheden om at regeringen slet ikke har nogen ambitioner i forhold til jernbanedriften for ellers kunne man jo bare invitere os ind og gå i gang med det der kunne

de der halmballer som man nu har

under rolige vejrforhold fungerer

som hård kystbeskyttelse dermed er de i virkeligheden

med til at øge erosionen på nabostrækninger og under storm vil de slet ikke kunne yde den nødvendige beskyttelse nu er det sådan at jeg slet ikke

det skal lodsejerne og kystdirektoratet finde ud af med hinanden men jeg appellerer bare til at der er en god dialog og at man får snakket godt igennem hvordan man bedst kystsikrer og samtidig tager hensyn til dem der ligger ved siden

vi skal også kigge på at der har været mange storme igennem den senere tid

bliver ved med at få nej nej og nej til at gøre noget som helst

få lov til det jeg forstår godt at ministeren siger at

det er jo også derfor man ikke skal gøre det her permanent men

ikke skal komme ud i selvtægt og andre ting om ministeren kan give en dispensation således at vi kan

kan næppe gøre skade på naturen

så kunne man måske se hvor meget sand der lejrer sig foran halmballerne og især bagved

det er jo især ved klitfoden der er behov for beskyttelse

der kan blive påvirket negativt af den kystsikring man vælger jeg vil ikke tage stilling til de enkelte virkemidler men jeg har bedt kystdirektoratet om at samle op

indspark der var under mødet i mandags og ligesom gøre rede for

som jeg nævnte i min besvarelse

som hård kystsikring og i virkeligheden under storm slet ikke vil kunne give den beskyttelse man efterlyser jeg kan nævne for herre bjarne laustsen at at kystdirektoratet senest havde møde med grundejerne ved nørlev

af mulige løsninger herunder skråningsbeskyttelse kombineret med sandfodring og jeg tror simpelt hen det er vejen frem

så derfor kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan man

kystdirektoratet og alle mulige andre når man skal træffe nogle afgørelser at der er dokumentation bag de ting man laver det er jo derfor at hvis ikke ministeren kan gøre det

lade vind og vejr gå sin gang så tror jeg at vi må prøve at sige at vi

jeg har også appelleret til kystdirektoratet om i det hele taget at være opsøgende så man ikke kommer for sent i gang men simpelt hen får håndteret den udfordring der er med at kystsikre

og æstetisk kystbeskyttelse

udgangspunktet i kystbeskyttelsesloven

er at det er grundejeren der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet og det princip er der ligeledes et bredt politisk flertal

netop hvordan man bedst sikrer en effektiv og langtidsholdbar beskyttelse

den mest anerkendte og bedst beskyttende

sandfodring det er den der er bedst egnet i

slukker den selvfølgelig fordi vi skal redde hvad reddes kan og sådan mener jeg også vi nu bør se på det her og det er jo ikke bare de første huse i klitrækken

huse der er bygget tilbage i nitten tyve der nu står og er parate til at ryge i havet hvis der

bare en smule storm og det er derfor

lange bane og derfor er de der spørgsmål som jeg plejer at stille på nordjysk hvad koster det her og hvem skal betale regningen jo også interessante samtidig med at vi finder en løsning

er blåler forneden ved klitfoden så skal der

at bare lidt bølgeskvulp kan gøre at hele skrænten ryger

gør at vi har flere storme lige efter hinanden

derfor gerne spørge hvad ministeren mener om den der såkaldte rørmetode

har været lavet nogle forsøg med for jeg tror vi er nødt til at bruge flere forskellige metoder langs den jyske vestkyst fordi forholdene er forskellige og derfor tænker jeg på om man kunne lave en forsøgsordning ned langs med kysten

godt høre ministerens holdning til de forskellige

det man smider på den ene dag kan være væk i næste uge

er også et meget stort indgreb i naturen

og derfor tror jeg bare på at at der skal laves nogle forskellige forsøg og så må man kigge på hvad det er

ellers eroderer den jyske vestkyst og det mener

øget efterspørgsel kræver øget udbud og

positivt at det faktisk nu er lykkedes at finde fem million kroner ekstra

vi kan imødekomme omlægningen på baggrund af den store interesse

man kan få et gratis omlægningstjek

viser det sig at omkring halvfjerds procent

den her målsætning om en fordobling af det økologiske areal som regeringen har valgt at droppe den ville kræve at vi fortsatte en omlægning svarende til en otte ni procent om året sidste år

med de initiativer man har iværksat eller planlægger at iværksætte fra regeringens side blandt andet fem million

kan beholde det her momentum

have en høj vækst i omlægningen svarende til det

udvikling der var i forhold til den gamle målsætning fra

fordi der ikke har været så stor en interesse for at omlægge igennem de seneste år

jeg håber at de forskellige initiativer

det viser at danmark prioriterer det her meget højt det viser at netop når man ønsker det som ministeren ønsker

som erhvervet ønsker nemlig en markedsdrevet udvikling så

man fastholder et mål og at man fortsat har et mål hvis ministeren mener at der faktisk er en realistisk mulighed vil regeringen så ikke genoverveje at fastholde økologimålsætningen

som man også kan gøre en indsats for

at opnå men det er med streg under

skal være en markedsdrevet efterspørgsel

de økologiske produkter men jeg tager gerne en politisk snak om hvordan man kan lave en

kigger på vækstkurverne de sidste par år både for for omsætning og

kan man jo især på den omsætning der er i detailbranchen se at der er en kraftig efterspørgsel

flere produkter der er nogle produkter

så jeg undrer mig meget over hvorfor

i hvert fald gå ind og måle på noget som var kvalitativt så jeg vil godt høre om ministeren kan løfte sløret for hvad det er for nogle kvalitative

efterspørgsel men at det skal være forbrugere og detailhandel der siger at de prioriterer at der er økologiske produkter på hylderne og at det er det de gerne vil putte i indkøbskurven som sagt

drøfte og lytte til forslag og ideer men igen en kvantitativ målsætning der som sådan egentlig ikke har noget indhold synes jeg ikke er værd

planloven

at københavns kommune er en af de kommuner som

set frem til at få mulighed for at kunne stille et krav om at omkring

at københavn udvikler sig til en hovedstad

så jeg vil høre hvad er egentlig ministerens holdning til at

ganske almindelige borgere i fremtiden vil

jeg ikke til i dag at offentliggøre regeringens politik for den bliver offentliggjort i næste uge når vi præsenterer vores samlede udspil men jeg kan slå fast at jeg også som minister for for planloven i danmark

en meget prioriteret dagsorden om at man skal have en blandet boligmasse det synes jeg er afgørende derfor mener jeg bestemt heller ikke at man på nogen måde kan sammenligne

fru yildiz akdogan nævner

et serviceeftersyn af fingerplanen og der vil jeg da gerne se på om der ikke kan skabes bedre mulighed for at bygge

i forvejen det er her vigtigt at være klar over at formålet med den model jo er at den skal sikre en bedre geografisk fordeling af nyankomne flygtninge også for

modvirke at vi kommer til at opleve ghettoisering fordelingen skal også sikre en jævn fordeling af den samlede integrationsopgave mellem kommunerne det tror jeg egentlig vi er enige om så så langt så godt modellen indebærer at de kommuner der i dag har en lav andel udlændinge skal modtage relativt flere flygtninge end de kommuner der har mange udlændinge beregningsmodellen har været

og har jo således været anvendt på præcis den her måde

beregningen laves ud fra hvor stor en andel udenlandske statsborgere der bor i hver enkelt kommune

indgår der har ikke tidligere været meget diskussion om

og modellen men nu hvor der kommer rigtig mange flygtninge ud i kommunerne

er der selvfølgelig meget mere fokus på det her regnestykke selve princippet

fordelingen af de flygtninge der kommer

ændre rammerne men det udelukker

indgår i beregningen derfor er jeg også parat til

hundrede og sytten flygtninge og næstved får to hundrede og to og fyrre

også konsekvenser for udligningssystemet men hvis man nu bare forholder sig til hvordan flygtningene bliver fordelt

det jo allerede til næste år fra to tusind og seksten synes jeg skævvride hvilke kommuner der må påtage sig integrationsopgaven derfor mener jeg at der måske kunne være behov for at vi nu

der ligger til grund for den beregningsmodel

jeg interesseret i at vide om ministeren kunne være interesseret i at tage et konkret initiativ som vil ændre fordelingen af flygtninge allerede for

at hastebehandle så omfattende og kompleks lovgivning som vi skal gøre i den her uge ville det så ikke også være muligt at hastebehandle en omlægning af en trods alt forholdsvis simpel fordelingsnøgle netop fordi det vil få konsekvenser for de berørte kommuner

seksten men i mange år frem i tiden

er den helt rigtige metode vi bruger og om der er elementer der måske

jeg klar til at analysere på det så er jeg faktisk også utrolig glad for at der bliver sagt

når ordføreren står her i dag er

kritisere og i hvert fald heller ikke for at kritisere hvad der sker fremadrettet men at

en mulighed for at få kigget tingene

med byfornyelsen er overordnet set at sikre sunde og tidssvarende boliger og ikke mindst attraktive byer at bo i

der er fortsat opgaver at løfte det tror jeg vi alle sammen ved

skal der tages hånd om udfordringerne med tomme bymidter og hovedgader i visse provinsbyer og købstæder

vi må tænke smartere og vi må målrette de midler vi har så vi får størst mulig effekt der hvor behovet for en hjælpende hånd fra staten er størst det er samtidig den enkelte kommune som prioriterer hvor kommunen ønsker

lægge sin byfornyelsesindsats og som vurderer hvor behovet er størst i kommunen det er i sagens natur en lokal

bidrag til sin omfattende byfornyelsesindsats og også opnået gode resultater

københavns kommune at lavere statslig medfinansiering

københavns kommune skulle prioritere sin byfornyelsesindsats

der måtte være samtidig

eksisterende regler for kommunernes låneoptagning og garantistillelse til byfornyelse er uændret ligesom københavns kommune som hidtil vil kunne få

har støttemidler tilovers afslutningsvis vil jeg blot bemærke at københavns kommune

skønsmæssigt får cirka tusind nye skattebetalende borgere om måneden og har et ejerboligmarked med stor og hurtig omsætning det er efter min opfattelse et ganske godt udgangspunkt for at få sikret en byfornyelsesindsats

mange områder der trænger til et kærligt løft fire tusind boliger uden toilet treogtyvetusind boliger uden bad i lejligheden så der er

er meget bekymret for den

besparelse der kommer til at ske fordi han mener at mange af de boliger som mangler installationer

derfor mener han også at den her besparelse vil forværre boligstandarden

sociale problemer så besparelserne skubber altså også på en negativ udvikling i de udsatte boligområder jeg vil bare høre mener ministeren

i skejby så synes de det er dér at pengene skal bruges

jeg må sige at hvis jeg kigger på nogle af provinsbyerne

absolut også er behov for at prioritere pengene

det må handle om at vi skal sikre at der er en balance i hele danmark

københavns kommune ligesom andre

mangler stadig væk toilet bad eller centralvarme

københavn skal tilgodeses jeg synes bare det er ærgerligt at københavn i den grad

vil bare lige høre bekymrer det ikke ministeren når der stadig væk er fire tusind boliger uden toilet og treogtyvetusind boliger

forfalder og at det dermed ikke er særlig attraktivt at

set at jeg har en forpligtelse til også at sørge for at der er balance i hele danmark

jo fair nok at kæmpe for det område det synes jeg

og skabe blandede

og det gør altså at københavns kommune også har nogle flere muskler at spille med

hele boligsammensætningen her er mange nye stærke borgere og det vil alt andet lige være med til at trække i en positiv

meget stor del af de byfornyelsesmidler

der hidtil er blevet givet og har brugt dem godt og har fået udviklet

faglige mål og derfor ikke kan være undervisning den enkelte skole beslutter typisk i forbindelse med vedtagelsen af skolens ferieplan i bestyrelsen om skolen deltager i operation dagsværk på en skole der vælger at deltage kan dagsværksdagen afvikles på to måder

de elever der deltager i operation dagsværk kan efter eget valg benytte fridagen hertil den anden mulighed er at dagsværksdagen er en skoledag med undervisning

understrege at hvis en skole beslutter at dagsværksdagen skal være en fridag

vil eleverne skulle modtage undervisning en anden dag de mister altså ikke en dags undervisning vælger en skole at lægge operation dagsværk temaet til grund for undervisningen enten på selve dagen eller forud for dagen skal indholdet af undervisningen tilgodese fagenes mål der er således taget højde for at

operation dagsværk giver ikke anledning til særlige initiativer fra min side og jeg kan oplyse om at operation dagsværk i år arbejder sammen med den humanitære børneorganisation sos børnebyerne og to lokale partnere sonyo somaliland national

organisation og solsa somaliland students

et projekt som sætter fokus på de unge i

politiske det kan godt være at man kan have sympati for projektet om at skabe et

gymnasierne mulighed for at vælge enten en fridag eller at inkorporere

videre uden at skele

det synes jeg er er farligt jeg synes at

konsekvensen af at vi i har et gymnasium med mindre tid til undervisning i kernefagene fordi der er så meget

brug for at vi satser mere på den kernefaglige undervisning og dertil kunne vi bruge den tid der kan gå fra til

operation dagsværk der er simpelt

en faldende kvalitet i gymnasiet og jeg mener at det er et politisk ansvar at skabe de bedst mulige rammer for at skabe en uddannelse af høj kvalitet

vil jeg opfordre ministeren til

operation dagsværk tonet endnu mere ned for

synes det bør henvises til fritiden ligesom spejderorganisationer og politiske

at de må bruge fritiden på deres

ikke kan inddrages i undervisningstiden og

få fri til det og så få lagt undervisningen på et andet tidspunkt så jeg

undervisningsministeren til at man skriver til landets rektorer

kan gøre det uden at det bliver til en form for politisk undervisning

så er andre projekter man ikke skal støtte hvad ville man gøre hvis indre mission kom

støtte et bestemt projekt om at

elever og andre aktører stemmer om hvilke temaer der skal ligge til grund for operation dagsværk netop for at sikre

bredt samfundsengagerende emne som kan være med til at understøtte også de faglige mål i

demokrati dér vi skal have neutral undervisning

skal bruge fritiden på politiske engagementer jeg synes det er utrolig godt at de enkelte

kan fravælge operation dagsværk det hilser jeg virkelig velkommen

synes det er problematisk at de kan få lov til

i vores demokrati også har undervisningsforløb som støtter

de faglige mål hvor man kan diskutere både globale problemstillinger og hvor eleverne også selv

sådan at indtil reglerne eventuelt ændres såfremt de ændres så gælder de nuværende regler og det betyder også at de institutioner der lige nu kører med klasser der

ved det fleksible klasseloft med enkelte undtagelser

modtage betaling for de ekstra

elever i sidste instans er det skolernes opgave at sikre det nødvendige antal pladser til optagelsesberettigede elever

mener ministeren der skal gøres

fra socialdemokraterne ikke synes det er så

danske gymnasier og danske regioner henvender sig sig mener

det er på sin plads at man tager en en drøftelse med dem om hvad mulighederne

fleksible klasseloft eller skal man kigge på om det måske skulle være lidt inde i første g

på om ministeren ønsker at afskaffe klasseloftet men det kan jeg høre at jeg ikke får noget svar på

ministeren er lidt åben for at afskaffe klasseloftet sad seks og tredive

til otte og tredive elever

løses lokalt på skolerne er det sådan jeg skal forstå det at de enkelte gymnasier selv kan løse problemerne

man på skolerne selv kan styre hvor mange der skal sidde

konkluderet på det betyder

og klassestørrelserne til at indgå i

at man tager hånd om og får vejledt ind på de uddannelser

er relevant når vi kigger på hvordan man kan sikre at gymnasierne

enoghalvfjerdstusind kroner per elev og det betyder at der opgjort som udgifter per elev på budgetterne for to tusind og femten er flere midler til rådighed i folkeskolen end der har været tidligere

hænger selvfølgelig sammen med folkeskolereformen

finansieret ved overførsler af ressourcer fra blandt andet pasnings og fritidstilbuddene til folkeskolen

og fjorten til tyve tyve i alt tilføres syv milliard kroner som led i implementeringen af folkeskolereformen det sker i form af forøget bloktilskud og statslige midler til særlige indsatsområder

det var det udgangspunkt den tidligere regering

gældende i den forbindelse vil

men først og fremmest af hvad der indholdsmæssigt foregår i timerne det vil sige samværet mellem lærer pædagog og elever kvalitet

skolens kerneopgave og man kan se landet over at der er stor forskel på hvor meget kommunerne

udtryk i kvaliteten trivslen eller fagligheden i klasserne jeg er opmærksom på at antallet af folkeskolelærere er reduceret i de senere år

og to tusind og elleve og det har ikke været en forudsætning for implementeringen af folkeskolereformen der blev vedtaget under spørgerens

siden da har den nuværende regering

nu har jeg jo tidligere hørt sundheds og ældreministeren sige at hun forventer at kommunerne

set ikke sparer på ældreområdet på baggrund af omprioriteringsbidraget og så må man sige

folkeskolen og daginstitutionsområdet til at tage de her store besparelser

kommunen lagt en sparreramme ind på tretten

at sætte det i relief svarer

faktisk til en tredjedel af nettoudgifterne på en af de store skoler i nyborg kommune med seks hundrede elever så mener ministeren at

det at vi nu skal indføre et omprioriteringsbidrag som regeringen har besluttet

intentionerne og kvaliteten i folkeskolen efter indførelsen

var en minusvækst hvis man kigger på på beregningerne over over tilskud

fortsat se store nationale forskelle og lokale

der driver folkeskolerne og derfor også må

tager vi sådan set penge omprioriteringsbidraget således at kommunerne

finde besparelser og i og med at den ene minister i regeringen siger

store velfærdsområder i kommunerne nemlig ældreområdet skolerne og daginstitutionerne så må man jo spørge hvor det så de skal findes og der har jeg bare påpeget at det

folkeskolen og der vil ministeren ikke anerkende at det at man har indført omprioriteringsbidraget jo rent faktisk gør at der tages penge ud af kommunerne i forhold til det der var beregnet

men kommuneøkonomiaftalerne forhandles jo

givet af valgløfter og det der blev realiteten ude

seks år som formand for børne og skoleudvalget er brug for tid til at lærerne og pædagogerne kan planlægge for eksempel den understøttende undervisning nu vil regeringen så i stedet for at lægge penge ind til mere planlægningstid spare to procent mener ministeren at det er forsvarligt hvis vi skal sikre de gode intentioner i folkeskolereformen

der blev nævnt i går

evalueringen af folkeskolereformen at at den udfordring der er er at der mangler tid til at planlægge for eksempel understøttende undervisning mellem pædagoger og lærere anerkender ministeren det og hvordan skal man finde penge til det i de enkelte kommuner

rum for forbedring herunder at sørge for at den lokale planlægning også hænger sådan sammen at pædagogerne og lærerne har forberedelsestid samtidig så de kan lave nogle ordentligt tilrettelagte forløb

da vi diskuterede evalueringsrapporterne om folkeskolereformen

ligger en opgave i at sørge for at den forberedelsestid der så er til

ordentlig måde for både lærerne og pædagogerne det er ikke nødvendigvis sådan at

hvis jeg giver min søn en kroner og tager en kroner tilbage

og i og med at man ikke vil spare på ældreområdet eller man i hvert fald ikke forventer at kommunerne skal spare på ældreområdet så er det bare jeg siger så kan det da kun være folkeskoler og daginstitutioner

set bare det jeg beder ministeren om at anerkende

kommunerne skal bidrage til finansieringen via omprioriteringsbidraget

vores udgangspunkt er dog helt klart

at reklamere lidt for når nu spørgeren stiller spørgsmålet

det skal bedre kunne betale sig at arbejde forudsætningen for det er selvfølgelig at

for at sætte gang i hjulene og få den private sektor til at vokse mere og fylde en lidt større andel og den offentlige

det er regeringens ambition det er vi gået til valg på

kan jo give sig til at læse i regeringens eget regeringsgrundlag

en skattereform og at topskatten skal sættes ned med

skal komme fra dukker der

besparelser som regeringen pålægger det fremgår hos altinget og jeg står her med

hvor venstres finansordfører siger at

de kommunale besparelser skal gå til

personskatterne det anede os og

anledning til det spørgsmål vi stiller i dag altså når man vil påtvinge kommunerne

være ting der ikke er råd til at lave

i den hverdagsnære velfærd derude fordi nogle af pengene skal bruges til skattelettelser

velstillede danskere det er såmænd bare det jeg forsøger at få skatteministerens svar på det er her sort på hvidt

man skal stå ved sine politiske prioriteringer og sige om om det så også er her pengene

i forhold til den nødvendighed skatteministeren

har overtaget en økonomi hvor der i årene frem til to tusind og tyve er et betragteligt råderum fordi den tidligere regering

formået at få skabt den økonomi

nu er en fremgang i økonomien der gør at der er råd til at lave velfærdsforbedringer hvis man vil

det regeringen vil så det er fordi man af egen drift påtvinger kommunerne nogle ekstra besparelser der så skal bruges til skattelettelser at man er i den situation det må man også stå ved men hvor meget går

finansordfører jacob jensen hos clement kjersgaard bliver spurgt om hvorvidt pengene fra besparelserne i kommunerne skal gå til sænkning af skatten svarer venstres finansordfører ja

man vælger sådan en taktik med bare ikke at ville svare på det men det fremgår jo for alle andre at

den her mekanisme der er i gang så ministeren må få

vil ministeren så sige at det

hvad vi vil med en skattereform er det der står i regeringsgrundlaget det står til troende det kan

en række finansieringskilder være i spil herunder også omprioriteringsbidraget men

er noget regeringen har besluttet det

så der står det sort på hvidt det kan være til skatte og afgiftslettelser nu kan vi så konstatere at kommunerne har fået en ekstremt stram økonomi der kun bliver værre i årene efter

man for eksempel har valgt at fjerne den børnepakke som den tidligere regering havde afsat penge til og som kommunerne havde disponeret med men det er

en stram økonomi og måske

tingene ikke var så rosenrøde som den tidligere regering havde fremstillet det vi er meget tæt på at få en eu henstilling

to tusind og femten og det har gjort at man nødt til at konsolidere

man vælge at prioritere velfærd gældsafvikling

fjerde den her regering har skrevet i sit regeringsgrundlag at man ønsker at prioritere penge både til kernevelfærdsområder det kunne for eksempel

til at prioritere den borgernære velfærd

tommelskruerne på kommunerne der er ganske få penge til rådighed og nu lyder det som om der også af det større råderum skal gives skattelettelser vi kan konstatere at børnepakken er skåret væk

konstatere at der bliver skåret ned på den borgernære velfærd mit spørgsmål lyder er der også ændret i det man forstår ved borgernær velfærd for jeg har

mærke til at det som regeringen gang på gang siger og det gør skatteministeren også er at det alene handler om ældre og sundhed

det det der er blevet tilbage af borgernær velfærd hvad med skoler

flere penge til rådighed end sr regeringen antog også uden at man laver et kommunalt omprioriteringsbidrag selvfølgelig pålægger man kommunerne effektiviseringer men nu er den klare prioritering for regeringen altså at man

bare regeringen må stå ved så kan vi tage den politiske diskussion direkte og

danske arbejdspladser det er virksomheder der skal blive på danske hænder

de skal ikke kun være familieejede i en generation de skal være familieejede i mange generationer

det ønsker vi i regeringen

derfor lægger vi også op til

den tidligere regerings øgede beskatning af

som den tidligere regering lagde på nogle af de familieejede virksomheder

være med til i februar da vi var i opposition og det ønsker vi ikke at

som vi har gjort hvorvidt det ender sådan kommer an på

derfor kan man heller ikke lave den kobling som spørgeren forsøger

at det man er interesseret i er at

og han kalder de her seks hundrede million kroner for en ekstraregning man gav

hans eget system har betragtet det som en lukning af et skattehul

af en early warning som man modtog for år tilbage

også fremme vækst og beskæftigelse kan ministeren så ikke fortælle præcis hvor stor en beskæftigelseseffekt

der kommer ud af at give de her seks hundrede million kroner hvert evig eneste år de næste mange år fremover til

flere arbejdspladser bliver der i danmark og desto flere arbejdspladser bliver der

at man ikke forventer at den her skattelettelse til de

til de familieejede virksomheder her i landet ikke giver nogen

skulle give ekstra arbejdspladser hvis man skulle argumentere for hvorfor man vil bruge pengene der frem for for eksempel at bruge dem på uddannelse som har

at det er nogle penge der skal blive i virksomhederne

familieejede virksomheder som i de kommende ti år står over for at skulle lave et generationsskifte og

så gode vilkår som overhovedet muligt mange af dem ligger i øvrigt i

de knap så tæt befolkede områder

eller den velfærd vi er fælles om derude det er jo en politisk prioritering og

ville klæde skatteministeren hvis man stod ved den prioritering i stedet for at lade som om det er en nødvendighed eller i øvrigt en genopretning af noget som man mener den tidligere regering har gjort

hvilke rammebetingelser virksomheder har vi går ind for at sikre

en lillebitte smule mindre men det er jo i den sidste ende den

der finansierer vores velfærdssamfund og sørger for at vi har råd til gratis uddannelse og gratis sundhedsvæsen og derfor skal vi

familieejede virksomheder osv så de frit kan spekulere videre i formueskattekursen og så tager man pengene

en af landets største virksomheder novo nordisk jo

til at udhule det grundlag der er for at skabe vækst og arbejdspladser og for at sikre at

en virksomhed som novo nordisk en stor virksomhed i fremtiden hvordan forholder skatteministeren sig

at store danske virksomheder enten er familieejede

været at skabe beskæftigelse men også at give børnefamilierne

og hjælp til børnepasningen det kan man og det

at socialdemokratiet ikke længere kan se sig selv i boligjobordningen den har tidligere været begejstret for det er man så ikke længere og det synes

til at sørge for at en succesfuld ordning som

måned gammel vurdering af

gøre noget ved klimaet end det som den såkaldt grønne boligjobordning leverer det vil sige at den aftale som skatteministeren nu står og siger at han er meget meget glad for

som venstre løb rundt og sagde i valgkampen den giver

den giver en grøn effekt som er en tiendedel af den effekt man kunne

vi ønsker at begrænse sort arbejde

brugt de her penge anderledes og muligvis mere effektivt

gennemføre boligjobordningen vi har forhandlet med et flertal af partier og der ligger en ordning som jeg fuldt ud kan

de områder hvor alternativet og og sf har

børnefamiliernes dagligdag så vil jeg sige at det kan man jo også gøre på mange andre måder

at de fire hundrede million kr som man vælger at fylde i en boligjobordning der hverken giver job eller grøn effekt bliver taget fra den velfærd som også er ret afgørende

og hvis man ikke ønsker at give børnefamilier en hjælpende hånd til børnepasning rengøring eller andet

eller at understøtte visse former for grønne

forbedringer af boligen ved energieffektiviseringer og andet

det flertal af partier som står bag den grønne

jeg synes det er en god ordning og også mit indtryk at partierne der står bag synes og jeg tror at de mange tusinde danskere

jo en prioriteringsdiskussion er det værd at bruge de her penge på en ny kald den grøn eller

boligjobordning som ikke skaber særlig meget beskæftigelse og som

kan få at vide fra ministerens eget ministerium

sige vi vil gerne hjælpe børnefamilier og alt muligt andet jo

de fleste børnefamilier i det her land ville være

lige endnu en gang forklare os hvad logikken er i den grundlæggende prioritering som det er at man har lagt op til her

økonomi og regeringen har jo heller ikke lagt skjul på

vi gik til valg på et udgiftsstop og vi har sagt klart

det kan ikke komme som nogen stor overraskelse for nogen

øremærkes til skattelettelser det jo svært at sige noget om inden man har set en

som følge af nogle reformer vi har lavet tidligere der skaber

jobs og øget beskæftigelse det er frie penge og

vi vil prioritere kernevelfærden men så vil

skatte og afgiftstrykket så vi kan få skabt bedre vilkår

efter budgetloven er forpligtet til

skal have overskud også i overslagsårene er lagt nogle sparerammer ind som jeg

når man tager penge ude fra kommunerne i stedet for at bruge dem til velfærd og bruger dem til skattelettelser

ikke anerkende at det råderum man så har

på at forbedre velfærden for de ældre og for børnene

skal køre lidt længere på literen hvad man vælger at bruge de penge til

som led i en finanslov at bruge pengene til at føre dem tilbage til kommunerne øremærket til nogle ting man kan også vælge at bruge dem på

og der ønsker regeringen at prioritere kernevelfærden men jo

stillet

halvtreds procent højere i år end for ti år siden og der er sket en enorm vækst i vores bevillinger til forskning og uddannelse en udvikling som den daværende vk regering satte i gang på det videregående uddannelsesområde fastholdes bevillingerne stadig på et meget højt niveau de samlede tilskud til de videregående uddannelser på uddannelses og forskningsministeriets område forventes at udgøre mere end fjorten milliard kroner i to tusind og seksten og bevillingerne vil stort set være på niveau med to tusind og femten regeringen har valgt at indføre et omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet af to årsager for det første

at tilskynde alle dele af den offentlige sektor til at øge effektiviteten så vi får mest muligt for skattekronerne for det andet

vi ønsket at frigøre ressourcer til andre højt prioriterede områder den konkrete effekt som omprioriteringsbidraget vil have på de videregående uddannelser afhænger i høj grad af de valg som ledelsen på hver enkelt institution træffer i den kommende tid

det endnu for tidligt at sige noget om jeg har dog fuld tiltro til at ledelserne på institutionerne prioriterer bevillingerne bedst muligt på forskningsområdet forventer regeringen at effekten af at holde danmark i toppen af

at dansk forskning også fremover vil klare sig godt

blive bedre til at omsætte

er på alle parametre at vi klarer os lige godt

er et vigtigt punkt for regeringen at fokusere på

bare sige at forskningsbevillingerne er steget med halvtreds procent siden to tusind og fem

det er vi heller ikke i dag selv om vi så nu bruger en

vi så mangler vækstlaget fremover så det vil være på længere sigt at det vil få en negativ effekt der er også blevet sagt

topforskere som forlader danmark altså at den internationale del af det vil blive ramt der vil også være færre der kommer til danmark og forskningsgrupper vil have svært ved at være med i internationale projekter det er for eksempel

der har sagt det første han hedder jens oddershede og det andet

i berlingske er det nogle konsekvenser som ministeren anerkender eller

betydning for at løse konkrete samfundsudfordringer når regeringen er optaget af at prioritere

til for eksempel danmarks innovationsfond på bekostning af det frie forskningsråd er det fordi vi vil have mere erhvervsrettet forskning og den artikel som spørgeren henviser til indikerer jo ikke at det er direkte erhvervsrettet forskning men forskning der løser konkrete samfundsudfordringer

alt andet end erhvervsrettet

mange andre forhold det er ikke mindre vigtigt men det

vi ønsker at prioritere den erhvervsrettede forskning som bedrives

danmarks innovationsfond jeg er så tilfreds med den aftale jeg også har lavet med spørgerens parti om fordeling af forskningsreserven hvor vi har opnået en balance som svarer til den der var kendt i to tusind og femten mellem det frie forskningsråd og danmarks

og halvtreds million kroner i forhold til sidste års bevilling

noget kan mærkes så derfor

halvfjerds procent af forskningen

til at løse konkrete samfundsudfordringer er jo blandt andet noget som socialdemokratiet også har lagt stor vægt på tallene viser jo at rådet i to tusind og seksten kun vil imødekomme syv procent af ansøgningerne

kan blive enige om at forskning i regi af det frie forskningsråd

regeringen satser massivt på fri forskning at

sig at bevillingerne til det frie forskningsråd er faldet

ikke står i en situation hvor mange dygtige forskere med samfundsrelevant forskning ikke får deres projekter igennem fordi nedskæringen gør en i forvejen

i basisforskningsmidler til universiteterne vi bruger godt

det vil sige at sammenligner man med det der for eksempel ligger i danmarks innovationsfond som er det mere erhvervsrettede det mere politisk prioriterede

det vi giver til fri ikkepolitisk styret forskning har det konsekvenser for yngre forskere som vil søge hos det frie forskningsråd ja

på forskning det handler også om at få et sigte ud af det og derfor har vi skrevet i vores regeringsgrundlag at vi vil analysere effekten af vores forskning og at vi også skal være målrettede i vores brug af midler

at han ikke havde noget pengetræ uden for skatteministeriet det har jeg heller ikke uden for uddannelses og forskningsministeriet

jeg optaget af at vi bruger vores penge bedst muligt

bare minde om at vi har hævet udgifterne til forskning med halvtreds procent siden midten af nullerne det er altså en massiv investering

i job i vækstskabelse og så videre der er ikke noget ved at være nummer et i verden i forbrug af forskningsmidler

desuden også og nu citerer jeg mindre lande som for eksempel danmark skal leve af forskning ny teknologi og højproduktive arbejdspladser

at ministeren synes at det danske forskningsbudget stadig væk er ambitiøst på trods af besparelser på en

nu alligevel gerne spørge ministeren om han for det første ikke er enig med

at danmark i høj grad skal leve af forskning og for det andet om ministeren ikke også anerkender at danmark står dårligere i den internationale konkurrence når der spares en

danmark jo ikke bare skal leve af forskning danmark er et produktionsland og

arbejdspladser i hele landet en af måderne at understøtte produktionsdanmark i at skabe vækst og beskæftigelse er via forskning men det er jo også ved at lave en erhvervspakke som vi gør nu hvor vi lemper no så der er mange måder man